timer og det er vi nødt til at mange forskellige årsager

der to ministre som er på til hasteforespørgslen her og der er partier der er repræsenteret og det betyder at

komme i problemer og vi risikerer faktisk ikke at

at vi overholder de taletider som som der er og jeg indikerer meget tydeligt ved at rømme mig eller rejse mig op når man er ved at være færdig med sin taletid

en begrundelse og ordføreren for

at den her hasteforespørgsel kan gennemføres i dag tak til ministrene for at stille op til den når vi i dansk

får en forespørgselsdebat omkring forholdene så er det jo fordi tingene ude i verden sker ganske hurtigt vi har folk fra danmark der har deltaget i en fuldstændig vanvittig krig i i syrien til fordel for

og som nu for en dels vedkommende ønsker at komme tilbage

til danmark og det er klart at de udgør en sikkerhedsrisiko det ved vi alle sammen

ude med en klar markering nemlig at de her mennesker

ikke bør vende tilbage til danmark at de er uønskede i det danske samfund men det afgørende er jo så når de er uønskede i det danske samfund hvad

i praksis fra regeringens side for at sikre at de

rent faktisk heller ikke kommer til danmark

var en fremmedkriger der vendte tilbage til

mandag landede i københavns lufthavn

sikre ved at sætte fuld fokus på det her og sikre et tempo

flere vender tilbage til til danmark

vi ønsker at diskutere i dag er jo så hvilke redskaber agter regeringen at tage i brug for at sikre det her og hvordan kan vi som folketing være med til at fremme lige præcis det så tak igen for

debatten kan komme her i dag jeg ser frem til

tak for ordet og tak for forespørgslen debatten om fremmedkrigerne er vigtig og jeg er sikker på at der ikke er en eneste her i salen eller uden for salen for den sags skyld som ikke helst så at fremmedkrigerne der er udrejst af danmark tog konsekvensen af deres valg valget som var

vende danmark ryggen og rejse til slagmarkerne i syrien eller irak for at kæmpe for en totalitær ideologi der er i direkte konflikt med vores frie samfund med værdier som demokrati som styreform med velstand mellem lande opnået igennem handel en verden som

stærkeste eller den mest brutales ret at lande klarer deres indbyrdes forhold med aftaler og at vi værner om menneskerettighederne og

konsekvensen de bør tage må være at blive væk fra danmark som de lagde bag sig

desværre er det bare sådan at vi ikke kan holde alle fremmedkrigerne med dansk statsborgerskab ude af danmark for evigt vi har i sidste uge set den første fremmedkriger med dansk statsborgerskab komme tilbage til danmark og som jeg har sagt flere gange er den sidste fremmedkriger næppe kommet til danmark endnu

har ikke nogen generel forpligtelse til aktivt at arbejde for

bringe danske statsborgere der har opholdt sig hos en militant islamisk gruppe i syrien eller irak tilbage til danmark men det følger af vores internationale forpligtelser at

dansk statsborger ikke kan frakendes

statsborgerskab hvis vedkommende dermed bliver gjort statsløs og det er samtidig en del af kernen i at have et statsborgerskab i et land at man ikke kan udvises af det pågældende land

man ikke kan berøves retten til at rejse ind i landet det indebærer også at de danske myndigheder hvis der for eksempel modtages en ansøgning om pas fra en dansk statsborger der befinder sig i udlandet ikke kan nægte at udstede et pas til den pågældende hvis vedkommende dermed frarøves retten

at udøve sin rettighed til at indrejse i danmark

de danske myndigheder kan på den måde stå i en situation hvor de reelt er retligt forpligtet til enten at udstede et pas til den pågældende eller at arbejde på at den pågældende bliver udleveret med henblik

hensyn givet være at foretrække

kontrolleret måde som bedst understøtter den videre strafferetsforfølgning som vedkommende skal have her i landet

men den ramme ændrer ikke ved at fremmedkrigerne er uønskede i danmark og at vi fra regeringens side helst så at de bliver væk

og regeringen er stålsat på at tage ethvert initiativ der kan medvirke til at fremmedkrigerne bliver væk fremmedkrigerne skal straffes hårdt og helst der hvor de har begået deres forbrydelser derfor har regeringen intensiveret bestræbelsen på sammen med andre europæiske lande at styrke mulighederne for at retsforfølge fremmedkrigerne lokalt

hvor de er derudover har regeringen med et bredt flertal i folketinget for nylig fået hastebehandlet og vedtaget et lovforslag som gør det muligt administrativt at tage statsborgerskabet fra fremmedkrigere som har mere end ét statsborgerskab

det giver sig selv at vi skal se på strafniveauerne om de ligger rigtigt for de personer som forråder det danske samfund og tilslutter sig kampen imod vores demokrati vores værdier om frihed og lighed for niveauet af straffene viser hvor meget vi som samfund tager afstand fra de forbrydelser som bliver begået og vi vil fra regeringens

side gerne sende et klart signal om at vi tager skarpt afstand fra for eksempel at rejse ud som fremmedkriger og tilslutte sig terrororganisationer for når vi ser på alvoren og skadevirkningerne af de forbrydelser som fremmedkrigerne og andre terrorister begår så er behovet for at straffe hårdere fremmedkrigere

og regeringen er villig til at tage de initiativer der er nødvendige det håber jeg og tror jeg selvfølgelig også på at folketingets partier bakker op om tak for ordet jeg ser frem

det rejser jo det spørgsmål til justitsministeren om der er nogle ting i lovgivningen som den er nu som regeringen kunne tænke sig at få opbakning til at få ændret så det giver bedre mulighed for at holde nogle af de her mennesker

blive fremsat et nyt lovforslag den ordning som der er i øjeblikket og som blev vedtaget om at man kan nægte at udstede pas eller tage pas fra folk som vi er bange for udrejser til konfliktzoner

eller nægte at udstede passet der vil vi foreslå at den periode forlænges

tre år sådan at vi i en længere periode kan sikre at der ikke sker udrejser til sådan nogle konfliktzoner den gældende ordning har været evalueret og erfaringerne

det ministeren siger om at fremmedkrigere skal holde sig væk

har udstedt nogle udleveringsbegæringer

fremgået i den her sag med el

basil hassan synes ministeren ikke at det er sådan lidt pudsigt at

begæring om at man gerne vil have dem og at regeringen så siger

så står vi i den situation

pas til vedkommende nu

sige vi vil ikke udstede et pas fordi vi vil have dig taget hjem til retsforfølgning i danmark og der må man jo stille sig selv det spørgsmål er vi bedst tjent med at give

et pas sådan at vedkommende kan rejse rundt som dansk statsborger i andre europæiske lande og måske også komme til danmark eller er vi ikke bedre tjent med

og det samarbejde som ministeren fortæller om man nu vil sætte i gang med andre europæiske lande er man i regeringen bekymret for at det her arbejde simpelt hen vil tage så lang tid sådan at de her fremmedkrigere kan gå rundt og

al den tid vi venter på den her internationale domstol det kan jo tage fire fem seks syv år er ministeren og regeringen ikke bekymret for at den her løsning som jo umiddelbart lyder ret god i virkeligheden vil tage for lang

kunne se os selv i og som jeg i hvert fald synes ville ville være ideel nemlig

som lever op til de krav som vi stiller til afvikling af retssager

efterfølgende sikrer at

kommer til at afsone de straffe som de måtte få i de områder

være et samarbejde der er en række europæiske lande der arbejder sammen om det her og der skal

også være et land der tager imod og jeg ved godt at der er mange der siger det kan lade sig gøre at der er praktiske problemer ved det og så videre jeg må bare erindre om uden at det tåler sammenligning en til en at det trods alt lykkedes

piraterne ud for somalias kyst retsforfulgt på seychellerne og fragtet til afsoning i somalia hvor det blandt andet blev lavet

fremmedkrigere i danmark

at det vil være ekstremt svært at skaffe bevismateriale til at føre en retssag om hvad enkeltindivider har foretaget sig i syrien

vi har heller ikke rigtig andet bevismateriale

der er mange i den her debat der fremhæver det som et alternativ til at holde dem ude af danmark at vi skulle kunne tage dem til danmark og så give dem lange fængselsstraffe er justitsministeren ikke enig i vurderingen af at det eneste vi egentlig kan bevise er at de vil have været nede i området og at det ikke er nok

bevisbyrden for at der faktisk er begået de her forbrydelser som som vi sigter dem for der er dog kan man sige

mulighed for at straffe dem

en konfliktzone og der er bevisbyrden jo anderledes lav

jo bare et spørgsmål om at kunne bevise at vedkommende er indrejst der er strafferammen så heller ikke så høj men det er

der er et problem og at noget af det kunne være en fordel ved lokal retsforfølgning ville være at mulighederne for at fremskaffe beviser ville være

en fremmedkriger i vores varetægt på dansk grund

meget meget lang straf at det er ønskeligt

at mennesker som ikke vil os det godt heller ikke kan gøre os det ondt og regeringen vil derfor gå langt for at forhindre fremmedkrigere der har kæmpet imod vores grundlæggende demokratiske værdier i at komme ind i landet igen sidste måned fik vi derfor hastebehandlet og vedtaget et lovforslag som gav mulighed for administrativt at kunne fratage en person med dobbelt statsborgerskab det danske statsborgerskab hvis personen har udvist en handlemåde som er til alvorlig skade for landets vitale interesser og det er uden at der stilles krav om at pågældende skal være dømt ved en domstol i danmark

jeg er glad for at et bredt flertal her i folketinget herunder spørgerens parti bakkede op om det lovforslag om administrativ fratagelse af statsborgerskaberne og at reglerne nu er taget i brug lovændringen har givet de danske myndigheder et vigtigt redskab i kampen mod fremmedkrigere og det er et redskab som selvfølgelig vil blive bragt i anvendelse i de sager hvor vi vurderer det er relevant jeg kan oplyse at der i mit ministerium verserer fire sager om administrativ fratagelse af statsborgerskab

ikke nogen af dem der er endeligt færdigbehandlet og det skyldes at det er afgørende at sagerne er tilstrækkelig oplyst og at de pågældende får mulighed for at

og får mulighed for selv at komme med relevante oplysninger før der træffes endelig afgørelse regeringen har derudover også sendt et lovforslag

som efter planen fremsættes den tolvte december i år

dansk indfødsret regeringens holdning er at de forældre som tager deres børn med til islamisk stat eller som har fået børn dernede har givet deres børn den værst tænkelige start på livet fordi de fødes i konfliktområder og fordi de vokser op under forhold hvor det kan forventes at der ikke kan blive skabt en samhørighed med danmark og med de demokratiske værdier som vores samfund bygger på der vil med lovforslaget derfor blive lagt op til at børn der fødes i områder hvor det er ulovligt at indrejse til eller opholde sig ikke automatisk får dansk statsborgerskab ved fødslen medmindre barnet dermed bliver statsløst det vil forhåbentlig også fremadrettet afholde nogle fra at rejse ind i de her områder med indrejse og opholdsforbud og det er jo egentlig det der er det vigtigste der lægges op til at lovændringen kun vil gælde fremadrettet og det vil

de børn som bliver født i områderne efter loven er trådt i kraft men altså ikke i de tilfælde hvor det vil medføre at de nyfødte børn bliver statsløse regeringen er som vi også allerede har vist villig til at gå langt i forhold

til fremmedkrigere men når det kommer til børnene

vi altså ikke risikere at de ender efterladt i en konfliktzone som statsløse

til den hastelovgivning folketinget her vedtog den fireogtyvende oktober reglerne er taget i brug

statsborgerskabet som følge af den

man har fået det håndteret nu over for nogle af de her folk vil

første fire sager er indledt og tre af sagerne er nu i partshøring vi har en regel om at partshøring skal vare fjorten dage altså to

myndighederne vurdere om der er grundlag for administrativt at fratage statsborgerskabet og det er rigtigt at vi

sidste uge her i salen nu er vi så kommet lidt tættere på at partshøringsperioden er slut men den er

fald nogenlunde opløftende at høre nogle af de modificeringer der er

fratagelse af statsborgerskab

om ministeren ikke er enig i at når man har rettigheder som barn udspringer det

enkeltindivid man er

sine rettigheder fra konventioner og regler og ikke af

tre uger jeg tror det var den tolvte december jeg fik sagt og når det bliver fremsat

jeg bare tilkendegiver i dag er at vi ikke kommer til at fremsætte et lovforslag som risikerer at gøre børn statsløse ligesom vores lovforslag omkring de voksne altså fremmedkrigerne jo heller ikke skulle gøre folk statsløse og så er jeg enig med spørgeren i at et menneskes rettigheder i et almindeligt liberalt samfund

er knyttet til at vi er enkeltindivider og ikke at vi er medlem af en klan eller en familie eller

i sf også er optaget af børnene

det ikke rigtig er på mode længere at være optaget af konventioner men det er vi faktisk i sf

regeringen så heldigvis ikke agter at tage statsborgerskabet

i syrien lige nu hvad sker der med dem hvornår kommer de hjem de har vel også på en eller anden måde lov til at

opholder sig i områderne allerede i dag og regeringens politik på det område der i øvrigt

betyder at sagerne vil blive behandlet individuelt og

sikre befolkningen og danmarks sikkerhed men også at tage humanitære hensyn det er jo derfor vi blandt andet har set et barn som var kommet slemt til skade allerede være ankommet til danmark men vi har ikke nogen generel linje om at alle børn skal til danmark eller at ingen børn skal til danmark det er en alt for forsimplet tilgang til det så derfor vil det blive behandlet

fra folketingets side og som er endt med at tage ned og kæmpe imod danmark og imod alt hvad vi står for i danmark giver det så regeringen anledning

genoverveje om vi giver statsborgerskab til for mange mennesker kunne regeringen eventuelt være med på det konservative forslag

afholder en samtale med folk der skal have dansk statsborgerskab for at

at de ikke bare lever op til nogle rent formelle krav om hvor mange år de har været i danmark og lignende målbare krav men at vi også har en idé om hvad det er for en type af mennesker som vi giver medejerskab til danmark ved at give dem et statsborgerskab det er jo en katastrofe og en kæmpe fejl

jeg mener også at det skriger til himlen at folk der har fået tildelt et dansk statsborgerskab rejser ud og kæmper mod de værdier og det samfund som

jeg også må jeg indrømme en lille smule chokeret over hvor mange der fik dispensation fra de generelle regler vi havde blandt andet på baggrund af nogle af de diagnoser der var stillet jeg vil så også sige at siden da har vi fået strammet op og jeg har det selv sådan at

der er bred opbakning til at de skal have statsborgerskab det der hele tiden

er det ordføreren for forespørgerne herre kristian thulesen dahl

som en serviceoplysning til

sige at taletiden er fire minutter

ned fra fire minutter her fra vores display og derfor vil man først se at der står en minut og derefter står der tre minutter

får mulighed for at få debatten her i dag vi taler om nogle

folk der er rejst ud af vort land til et rædselsregime i syrien

mange af de ting der er totalt modsat af det vi i det danske samfund og vesten i øvrigt

noget af det tætteste man vel kan komme et forræderi mod sit land

jeg tænker tænk hvis det var lykkedes tænk hvis de mennesker havde haft succes hvis islamisk stat havde fået fodfæste og var blevet et nyt land i verden som så kunne udsprede sin rædsel over for os andre så ville de her mennesker der var rejst ud af danmark

sandsynligvis aldrig nogen sinde have bedt om at komme tilbage til danmark

lavet deres liv der og udbredt den rædsel som det her

er udtryk for nu lykkedes det ikke det lykkedes ikke på grund af hårdt arbejde fra en masse lande som satte sig imod og nu vil mange af de her mennesker

var rejst ud af danmark gerne tilbage til de trygge rammer i vort land de vil gerne have at den danske stat og de danske skatteydere finansierer deres advokatomkostninger de vil gerne have at den danske stat kommer med lægehjælp hvis der er brug for det altså hvis de har fået skader fra krigens rædsler de vil gerne have at deres børn nu kan vokse op i de trygge rammer man har i danmark med gratis uddannelse og med alt hvad vi i øvrigt stiller til rådighed fordi de

bedre tanker eller også er de ikke eller også indeholder de faktisk det de rejste ned til syrien for at kæmpe og så bringer de det tilbage til det danske samfund med den usikkerhed som det selvfølgelig giver

side beder folketinget om og regeringen om at gøre alt hvad der står i vores magt for at forhindre at de her mennesker får mulighed for at komme tilbage til det danske samfund det skal vi gøre inden for lovgivningens rammer det siger sig selv men det skal vi også gøre ved at vi som folketing er

til at ændre på lovgivningens rammer for at give de redskaber der er nødvendige for at de her mennesker ikke kommer til

kan man godt lidt have en fornemmelse af

nogle meget hårde firkantede og klare budskaber til den danske

det kommer til arbejdet herinde tager lidt længere tid

sender en facebookopdatering ud om at de her mennesker ikke har noget at gøre i danmark så lander den første fremmedkriger ude i københavns lufthavn vi vil gerne fra

hjælpe regeringen med at sikre at der bliver overensstemmelse mellem det man siger til den danske befolkning og det der rent faktisk

til at ske i den praktiske verden derfor ønsker vi også at vi udfordrer rammerne for hvad vi kan

vi gør alt hvad vi kan inden for de nuværende rammer så også finder ud af

udvide rammerne når for eksempel statsministeren efter spørgetimen her

meget godt sted at starte vi stillede et ændringsforslag til hastelovgivningen om det her med at

statsborgerskaber fra folk med dobbelt statsborgerskab så man også

statsborgerskabet fra folk der kun havde dansk statsborgerskab hvis de havde forbrudt sig så afgørende mod de danske værdier som de har det forslag

tage op igen ligesom man kunne se på om eksempel børn af fremmedkrigere i virkeligheden også har muligheden for at have dobbelt statsborgerskab og hvorfor så ikke

dem der har været nede i området og er født i området under de her forhold og dermed må tage ansvaret for det

vi skal simpelt hen som land blive nødt til at

gebærder os så vi sikrer os selv på en bedre vis og det kræver

midler i brug som somme tider kan

for nogle i forhold til hvad vi ellers tidligere har gjort

der tegn på at tiden er ved at være gået så derfor skal jeg

følgende forslag til vedtagelse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

skal de udvises af danmarks straks og tilbage til deres hjemland

er tale om danskere der tager til udlandet og tilsvarende begår

forklare lidt hvad sammenhængen og logikken

i at man synes det er hyklerisk når man ellers synes at

folk har lavet af rædsler i udlandet skal vi fra det danske samfunds side kæmpe for at tage dem tilbage

en der begår narkokriminalitet i asien ikke også skal tage sin straf idet asiatiske land i stedet for at vi skal kæmpe for at vedkommende kommer tilbage til danmark altså her taler vi om at nogen har kæmpet for at få oprettet en ny nation som

bekæmpe det vi som land står for

gøre en masse bestræbelser på at få vedkommende hentet tilbage til danmark med alle de konsekvenser det har der synes jeg

en grad af naivitet som jeg ikke synes vi skal der skal vi sikre vores land først

er rigtig rigtig vigtigt at udlændinge bliver sendt tilbage til deres hjemland når de begår kriminalitet

er danskere der begår kriminalitet i udlandet

det ene gælder og der ligesom er dobbelte standarder hvad det angår

jeg synes ikke helt at ordføreren svarede særlig klart på hvorfor der er den her manglende sammenhæng i logikken så måske kunne jeg bede

så groteske at vi også må være parate til at se på hvad der skal

vi sikrer vores land her synes jeg bare at vi har at gøre med nogle mennesker

område af verden hvor de her ugerninger også er sket

her med at kunne føre et bevis her i landet

de her mennesker tilbage til danmark og stiller dem for en domstol får de nogle meget hårde straffe men det er der ingen der har nogen sikkerhed for for kan man føre beviset kan man finde de vidner der skal til for at få de her mennesker domfældt i danmark

om dansk folkeparti har den samme forståelse af børn

helt egne rettigheder og hvordan det så hænger sammen med at dansk folkeparti støtter

for deres forældres gerninger jeg hørte

sige at de må tage ansvar for det valg deres forældre har truffet hvordan hænger

jeg mener at de her børn sikkert også i mange situationer faktisk er dobbelte statsborgere altså hvis de har en syrisk far og en dansk mor hvorfor er det så partout sådan at det er det danske statsborgerskab der gør at de skal til til danmark hvis de er født i

er masser af ting der skal udforskes jeg synes så at det lovforslag

er berettet om har den svaghed ved sig at det kun gælder fremtiden så det gælder jo faktisk ikke i forhold til de mennesker vi taler om her og

men det gør det jo ikke så det er jo i virkeligheden noget der kun vil gælde hvis der kommer fremtidige konfliktområder

i danmark men hvis der henvises til at vi ikke skal gøre op med nogle konventionsbestemmelser som vi er uenige i så er det noget andet og der

i hvert fald i det der bliver sagt fra statsministerens side

at hun gerne vil ændre konventioner med forkert indhold jeg glæder mig også til at vi under debatten her får at vide fra regeringens side hvad det så er for konventioner med forkert indhold der skal ændres

for at give danmark nogle bredere muligheder for at handle over for de her mennesker

de nationale partier i alle landene mener

have at andre landes statsborgere skal afsone i udlandet

deres straf men det er da rigtigt at det kunne være fornøjeligt hvis flere af dem kom til at afsone

i nogle mere hjemlige rammer for de vil nok også føle det som en hårdere straf end at sidde i et dansk fængsel

skal tilbage til danmark hurtigst muligt og stilles for en dansk domstol vel vidende som vi også fik oplyst af justitsministeren at det er højst usikkert

de vidner der skal til for rent faktisk få dem domfældt og hvis vi så står her om nogle få år og de er kommet tilbage til danmark og ikke har fået de her lange fængselsstraffe som nogle påstår de vil få i det danske samfund hvad så

at man mente at det var bedre at de bare rendte rundt i en ørken og selv kunne finde herop end at vi ligesom havde styr på hvor de var det må vi jo håbe

det ansvar herre kristian thulesen dahl og andre tager på sig det er jo at man ikke nødvendigvis gør noget men mit spørgsmål var

udvisningen af boghandleren fra brønshøj når man ikke vil sørge for at danske statsborgere skal

vi først og fremmest kæmper for så hvis vi kan få udvist nogle lømler som vil det danske samfund ondt og vi kan forhindre andre lømler ude i verden der vil til danmark

gøre danmark ondt

fordi vi har set en tilstrømning

is af mennesker fra hele verden inklusive danmark der har forladt deres hjemlande for at

en del fremmedkrigere ud af tyrkiet og mod de lande hvor nogle af dem så også er statsborgere

ikke kun handler om konventioner men som også handler om grundlæggende værdier

her samfund på

gøre mig klog på hvad der har gjort at de her mennesker er draget

men det jo ikke nogen hemmelighed for nogen hvad der var gang

hvad det var de drog af sted til og en del af dem har jo taget turen imod deres familiers ønske også selv om det var ulovligt at drage ind i de her konfliktzoner de har med andre ord forrådt deres familier de har forrådt deres land og flere af dem har jo sågar demonstrativt valgt at brænde deres danske pas der vil givetvis også være en del af dem der har deltaget aktivt i kampene men fælles for dem alle er jo at de

om et af de værste terrorregimer vi har set i historien nu er det såkaldte kalifat så nedkæmpet

opretholde den drøm som de drog af sted mod og det betyder jo så at

til danmark og at der stadig væk er en rest tilbage som for de flestes vedkommende enten er endt i fængsel eller lejre hvor de nu sidder og venter og håber på at vi i danmark vil lade dem

men hvorfor skulle vi egentlig det nogle vil jo sige at det er bedst de kommer til danmark så vi kan straffe dem her

set er muligt at bevise hvad de har deltaget i det vil måske kunne lade sig gøre for nogle men det er jo langtfra sikkert at de danske myndigheder selv om vi

hvad det er de har været en del af

er de nu overhovedet farlige de her mennesker

uskyldige ofre altså pet vurderer jo at de her personer

opholdt sig i konfliktzoner hos en militant islamisk gruppe er farlige i den forstand at de både kan være radikaliserede voldsparate og alt muligt andet og vores regering og vores folketing har jo gjort en aktiv indsats for at forhindre de her mennesker i

senest har vi hastebehandlet lovforslaget som gør det muligt at fjerne det danske statsborgerskab når mennesker har et andet statsborgerskab i to tusind og femten skærpede vi straffene for at rejse ind i de her konfliktzoner

er den ulykkelige situation jo også bare at nogle af de her mennesker kommer til at vende

vi har set den sidste fremmedkriger komme retur til

i en forræderisk kamp mod danske værdier bør tage konsekvensen af deres valg og blive væk folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for at den der desværre vender tilbage skal straffes hårdt og

den tid vi har til rådighed når der nu er to ministre og der er elleve ordførere

femten korte bemærkninger og vi har brugt de tre af dem så jeg siger bare til ordførerne at hvis man sådan vil overveje at

det er de vilkår der er der er korte bemærkninger og først er det

fremover i forhold til nye konfliktområder og altså ikke vil gælde i forhold til den aktuelle situation det vil jo betyde at der er børn som har dansk statsborgerskab og

befinder sig i syrien som så vil kunne vende tilbage til danmark og måske få hjælp

kan ordføreren garantere at de ikke efterfølgende vil kunne søge familiesammenføring og så derigennem få nogle af de mennesker tilbage til det danske samfund som vi

for hele folketinget at man kigger på de her sager individuelt

gå ud og sende politi ind i de her lejre og hente de her børn hjem hurtigst muligt

at der foregår en individuel vurdering af

må de vel på en eller anden

så skal de her børn tilbage til danmark med den risiko at de senere

også kan få en familiesammenføring altså skal man så ikke sige at de børn

det bliver en anelse spekulativt

de vilkår som vi er nødt til at håndtere

vi en lovgivning den fireogtyvende oktober på hastebasis det skal virkelig gå stærkt hvorefter vi skal kunne fratage statsborgerskab for

syrienskrigere nu er er

vi altså et godt stykke hen i november måned og der er stadig væk ikke nogen statsborgerskaber der er blevet frataget syrienskrigere

godt tænke mig at spørge herre bruus kan vi ikke gøre det bedre kan det passe at regeringen sidder på hænderne

er der et problem her ja der er et problem

det lige er der sker hos regeringen når man ikke udviser rettidig omhu

sammen med dansk folkeparti var det så sådan at der ikke vendte nogen tilbage til danmark var det udtryk for at den borgerlige regering sad på hænderne og ikke gjorde noget nej det var udtryk for at vi ikke lever i

for at forhindre at de her mennesker vender retur

så er der stadig væk nogle rammer omkring den

har frataget statsborgerskabet fra nogen af de syrienskrigere man kunne fratage statsborgerskabet efter den lovgivning vi vedtog

hastebasis i folketinget den fireogtyvende oktober jo man har fire sager i gang som muligvis på et eller andet tidspunkt

kan herre jeppe bruus ikke se at vi

danske befolkning fordi man simpelt hen taler med to tunger en der taler

lufthavn er jo også at den myndighedsbehandling var i gang under den borgerlige regering derfor er det jo ikke bare sort og hvidt og nemt og ligetil det ændrer bare ikke ved at vi er klar til at gå langt

taler på regeringens vegne den utålmodighed der er i forhold til hvordan

er folk der er indvandret til danmark fra mellemøsten som

givet dem et dansk statsborgerskab og nu hænger vi på dem selv om de har været nede og kæmpe for en af de værste terrororganisationer som verden nogen

har set en organisation som danmark er i direkte krig med som modarbejder alt hvad vi står for i danmark

været en fejl at de har fået dansk statsborgerskab

så er spørgsmålet vil socialdemokraterne være med til at sikre at der er færre der får dansk statsborgerskab af lignende typer i fremtiden vil socialdemokraterne være med til at stramme op på reglerne for tildeling af statsborgerskab så den her type mennesker ikke får det vi har et forslag om at vi

sikre på at det ikke bare er fordi man har været et vist antal år i danmark men at vi også vurderer hvad

virker det lidt tosset at have tildelt vedkommende

kan være lidt svært at forudse hvad det er for en livsbane mennesker

også en del der er konvertitter som altså

rejser til islamisk stat det var måske lidt svært at forudse år forinden

er det måske ikke en særlig god idé at give dem et dansk statsborgerskab

og derfor spørger jeg igen om

at vi får en form for ordning hvor vi har en vurdering af hvad

mennesker vi giver dansk statsborgerskab i stedet for at vi bare strør det ud til alle mulige mennesker som ender med at tilslutte sig bevægelser som er i

med statsborgerskaber under en borgerlig regering

at man har strammet processen her selvfølgelig kan kigge på det og tale om det og det er da helt åbenlyst at hvis der er en

har begået uhyrligheder

befinder de sig jo bare i den situation at de er under deres forældres varetægt ligesom alle andre børn er det rundtomkring i verden og vi ønsker ikke at de her forældre kommer tilbage til

straffer vi sådan set kun for skyld særlig når det er noget der er så indgribende

tale om her på så spinkelt

og de har sådan set ikke selv gjort noget for at pådrage sig den skyld

som har truffet et aktivt og det anerkender radikale venstre så også

og bevidst valg om at vende danmark ryggen og så ønsker vi

hvis socialdemokratiet og herre jeppe bruus er enig i at de her børn er uskyldige

skal straffes kan herre jeppe bruus forklare mig hvorfor

man som regering i den her situation vælger at straffe

de er børn af nogle forældre der har truffet et aktivt valg og at de er

ved at vi for det første ikke fratager dem statsborgerskabet og for det andet tager til syrien og henter de danske børn som lige nu befinder sig i is lejre i syrien den ulykkelige situation

de børn befinder sig i en ulykkelig situation

sig i en ulykkelig situation

som uforskyldt er født ind i det det ændrer bare ikke ved at de

de lejre der hvor de er men men vi ønsker

hvad det er for en debat vi har her i dag men også hvad det er for et grundlæggende syn vi så

med både venstre og konservative som har været med til at lave et vedtagelse sammen med nye borgerlige

betyder det at det giver os nogle udfordringer når vi skal håndtere de her situationer det gør det da det har regeringen

set også svaret på mange gange at det gør det ændrer bare ikke ved

hvis man tror på et retssamfund og anerkender at konventionerne

herske nogen tvivl om at vi i venstre vil gøre alt hvad vi kan for at sikre danskerne og det danske samfund mod fremmedkrigere lige nu befinder der sig flere danske fremmedkrigere i udlandet personer der har vendt danmark ryggen for at kæmpe mod alt hvad vi står for sammen med islamisk stat eller som repræsentanter for islamisk stat personer som vi meget gerne ser ikke vender tilbage til danmark og i det omfang de gør det og vi ikke kan holde dem ude af landet skal de straffes så hårdt

det kan man gøre på mange forskellige måder der er et internationalt spor i forbindelse med konflikter tidligere har man dømt folk for forbrydelser mod menneskeheden det gjorde man med

tyskland efter anden verdenskrig man har gjort det i forbindelse med rædslerne på balkan i sin tid og man

sierra leone det spor ser vi meget gerne

også blive nødt til at gøre noget på vores breddegrader i det omfang det andet er langsommeligt da vi sætter vores lid til at den nuværende regering har lært af den tilgang vi tidligere havde til fremmedkrigere da søren pind i juni

overtog ansvaret fra den daværende justitsminister og nuværende statsminister fru mette frederiksen var der ikke gjort så meget

fodslæbende og der var ellers nok at tage fat på ifølge pet var der i juni to

og fem og tyve personer der var rejst af sted for at blive fremmedkrigere og pet anslog at cirka halvdelen af dem var vendt tilbage men ingen blev stoppet i at rejse ud og ingen blev retsforfulgt da de vendte tilbage det tog vi fat på i sin tid på at ændre der blev gennemført en stribe ændringer af lovgivningen

andet gør at vi i dag har et indrejseforbud

gjorde at mennesker der var vendt tilbage

for vi kunne naturligvis ikke bare se til og det må regeringen heller ikke gøre nu

at man vil videreføre den tilgang vi anlagde i sin tid og vores samarbejde indtil videre har regeringen fremlagt lovgivning som stammer fra politiske aftaler der blev indgået i vores regeringsperiode men vi tillader os at forvente mere af den

regering for situationen udvikler sig hele tiden og det er afgørende for danskernes sikkerhed at regeringen er og derfor ser

regeringen vil gøre for at passe på danmark og vi ser frem til at blive indbudt til samtaler om at løse det her problem med de ord skal jeg meddele at

lever i en verden hvor de stærkeste har ret og jo flere internationale regler og konventioner man har des bedre stillet er man som

vi hele tiden sagt vi gerne vil hjælpe med at gøre men det betyder ikke at vi vil demontere det system der gør at et lille land som danmark er

sige at vi skal bruge konventionerne til at sende folk hjem og andre til at respektere de konventioner så de kan modtage folk der bliver udvist af danmark

en totalt ændret situation fordi amerikanerne i en periode har bedt de vestlige lande om at tage sig af de her syrienskrigere det er så af en eller anden grund ikke lykkedes og det kan der være rigtig gode grunde til at vi ikke har ønsket

fri ser det ud til

til mit spørgsmål er at når herre mads fuglede siger at den nuværende regering har videreført nogle af de ting den tidligere regering har gjort så er det rigtigt men har vi ikke en helt ny situation

man endnu ikke har fjernet nogen statsborgerskaber

i takt med at det har udviklet sig til at blive et større problem for os og det er jo helt rigtigt at det at

letsindigt har givet en eller anden form for hånds og halsret over en del af politikken på det område

fru mette thiesens spørgsmål er de konventioner vi

tidssvarende jeg ved godt herre mads fuglede siger at det beskytter de små lande men

en situation hvor det der beskytter de små lande ikke længere beskytter de små lande

hvor konventionerne har fået en præcedens som er anderledes end det der var konventionens ånd i sin tid og så kan man enten tage op om man

skal revidere dem fordi vi har en interesse i at de her

hvordan de skal fortolkes og det gør man jo via

stor afstand fra de mennesker

islamisters sag for at begå uhyrligheder i et andet land uhyrligheder der

de demokratiske værdier vi lever efter det afskyr vi alle hver og en

tillid til det system

syrienskrigere der har terroriseret og måske slået ihjel og er medskyldige i at sende tusindvis af mennesker på

i syrien eller andre steder

og kommer hjem gør at vi har styr på

af den her debat mange politikere

bare kriminalitet men meget

det hænger jo ikke sammen

så spørgsmålet

radikale venstre rigtig meget

danske statsborgere

om et par uger så

kæmper for børnene hvem gør så

emil ammitzbøll bille fremsætte følgende

følelsesmæssigt engagement i det med børnene og man tænker lidt at det er

have børnene foran sig i en kamp fordi man tænker at det

særlig grad taler til følelserne hos danskerne jeg bliver bare nødt til at spørge herre kristian hegaard om han så kan give en garanti for den socialdemokratiske ordfører kunne ikke

hvis de her børn som de radikale kæmper

meget for skal til til danmark kommer til danmark

ikke efterfølgende sker familiesammenføring med nogle af de voksne som vi netop prøver at undgå

så i senere at få bevilget familiesammenføring med nogle af de voksne som vi ønsker at undgå kommer til danmark så det går ikke på om de børn i mere eller mindre omfang kan blive radikaliseret i den ene

kan vi undgå at de forældre kommer til danmark under reglerne om familiesammenføring og vil de radikale garantere over for folketinget at man ikke vil have de her forældre til at komme til danmark bare i ly af familiesammenføringsreglerne

i en lejr hvor de er fuldstændig alene og hvor de vil være i livsfare

nye fremmedkrigere det bør være i danmarks

andre

for at kunne blive radikaliseret

jo bestemt ikke være i i danmarks interesse at vi så overlade det til helt tilfældige mennesker hvordan de opdrager

sådan fuldstændig

at børn har rettigheder og hvis vi

den bliver gennemført konsekvensen vil jo være at alle syrienskrigere uanset om man har dobbelt statsborgerskab eller bare det danske statsborgerskab vil komme tilbage med deres børn med den risiko som pet

jo lige præcis advarer imod altså den risiko at syrienskrigere der vender tilbage

begår terror i det pågældende land det er jo lige præcis derfor at vi har den her diskussion

at få dem tilbage til danmark i stedet for at lade dem være dernede hvor det så hvis de begår terrorisme trods alt går ud over andre mennesker end den danske befolkning

i danmark i forhold til den monitorering

synes ville være rigtig skidt det beklager

for de mennesker som ikke bare vender deres hjemland ryggen men også direkte bekæmper deres hjemlands soldater og måske gør sig skyldig i landsforræderi i den udstrækning man har gjort det skal man selvfølgelig straffes regeringen har jo som bekendt taget

spørgsmålet om syrienskrigere der måske er på vej til danmark som salen måske ved støttede

intentionen om at tage statsborgerskabet fra dem som har dobbelt statsborgerskab for at sikre at de ikke vender tilbage men også at forslaget jo for vores vedkommende faldt fordi vi ønskede at opretholde retsstatens principper om en domstolsprøvelse vi har også klart sagt at når det handler om børn

at lade dem i stikken de skal ikke bøde for forældrenes sindssyge valg

dansk folkeparti jo et spørgsmål om hvorvidt vi skal tage helt ekstraordinære skridt for at sørge for at de mennesker aldrig når danmarks grænser skal vi gøre dem statsløse på trods af konventioner

godt være at der er nogle der synes at vi er lidt bløde i det men vi støtter konventionerne fordi

gøre det skaber en bedre verden og så står det oven i købet i forståelsespapiret at danmark til

aftaler som binder vesten til frihed og retssamfund

for sig selv hytter sit eget skaber protektionisme med afmontering af handelsaftaler og krig til følge

små lande med veludviklede diplomatiske muskler muskler får mere ud af det end stærkere lande der sagtens kan trives der hvor stærke gør hvad de vil

de svage lider hvad de må hvis alle lande begynder at file på konventionerne

derfor står står sf vagt om at bruge retssamfundets værktøjer til at straffe de mennesker vi debatterer her i dag i den udstrækning det kan lade sig gøre

acceptere at vores egne principper lider overlast i forsøget på at løse det her problem

kæmper for at bevare og dermed svigter vi ikke kun det internationale samfund men også os selv hvis vi giver køb på det så skal jeg

men vi skal ikke aktivt hente fremmedkrigere hjem som nation der tager menneskerettigheder og børnekonvention alvorligt

går på hvad det mon er der gør at sf ikke kan bakke op om den vedtagelsestekst som herre kristian hegaard læste op for

hjem for at forfølge det med retsstatens principper det synes vi ikke i sf

at folk bliver hentet hjem

ikke er det lige her de her mennesker har jo også rettigheder selv om

i syrien hvor de kan radikalisere andre nej det er er det godt at de kommer hjem hvor de kan radikalisere herhjemme nej det er det heller ikke jeg anerkender at vores efterretningstjenester formentlig har begrænset kapacitet til at holde øje med folk

jeg deler dybtfølt den bekymring der er for is krigere fremmedkrigere syrienskrigere eller hvad vi nu skal kalde dem som kommer til danmark jeg deler også den bekymring der er for at

terrorhandlinger det er for mig at se

fremmedkrigere som er taget ud af landet for at kæmpe for noget som vi i den

det er for mig at se et spørgsmål om situationen i de kurdiske områder

for demokrati for lige rettigheder i kampen

at vi altid vil bekæmpe antidemokratiske og kvindefjendske og kræfter

i løbet af debatten i dag men også debatten om det her generelt

sætninger om om vi skal sige velkommen til de her mennesker

velkommen til nogen når vi anholder

de lander i lufthavnen det synes jeg også er fornuftigt at man gør

er sket med den fremmedkriger som er kommet tilbage til danmark

at han er anholdt i lufthavnen danske statsborgere kan ikke afvises ved grænsen og der jo her tale om en mand er mistænkt for meget alvorlige forbrydelser som skal efterforskes så vedkommende kan retsforfølges

in absentia og anmodet om at få ham til danmark

det er noget af et kursskifte

regeringen er ude i her

er det politikere der dømmer hos islamisk stat bliver man dømt hvis man mener noget andet end dem selv det gør man ikke i danmark og heldigvis for det i danmark straffer vi handlinger og ikke holdninger det samme gælder jo alle andre

kriminalitet ud fra ideologiske eller andre religiøse overbevisninger vi straffer altid ud fra handlinger det gjorde vi da det kom til blekingegadebanden

nazisterne nazisterne og det har vi gjort ved alt andet ideologisk funderet kriminalitet det synes jeg at vi skal blive ved med jeg mener ikke at vi skal møde antidemokrater med selv at være antidemokrater

det netop på grund af landets sikkerhed netop på grund af sikkerheden at vi skal have dem til danmark

er det en enormt usikker situation

her mennesker gående rundt i en is lejr

planlægge deres terrorisme jeg synes man skal spørge sig selv om man har mest tillid til de danske domstole til de danske fængsler eller om man har mest tillid til

løsladt så jeg synes man skal spørge sig selv hvem man har mest tillid til danske domstole

op for folk udefra heller ikke

tidligere krigere i islamisk stat

de radikale lidt skubber børnene foran sig i den

bare spørge fru rosa lund om hvordan man stiller sig hvis der kommer børn til danmark

skal de så ifølge enhedslisten også have mulighed for at komme til danmark så familien er holdt samlet

deres forældre er fremmedkrigere og faktisk er skyldige

kristian thulesen dahl når man anholder den her mistænkte mand det sekund han

at jeg mener at man skal tage forældrene hjem hvis de er danske statsborgere

og vi har meget bedre mulighed for at holde øje med at de ikke går og planlægger nye terrorangreb så jeg synes ikke

det er folk med dobbelt statsborgerskab hvor man både har et dansk og for eksempel et syrisk statsborgerskab hvad hvis børnene har dobbelt statsborgerskab hvorfor er det så nødvendigvis det danske der er det afgørende

nemmere at finde beviser og vidner og så videre

faktisk få strafforfulgt nogle af de her mennesker men

afgørende i mit spørgsmål er hvis der er et dobbelt statsborgerskab hvorfor kan det så ikke være det syriske

straffe dem vi har også langt bedre mulighed for at sikre at børnene får en god barndom nu ved jeg jo ikke hvad det er for en potentiel situation vi snakker om her og hvor det andet statsborgerskab er men jeg vil da sige det

er i knæ er et svagt samfund og jeg

kæmper for præcis de samme demokratiske rettigheder som vi gør

bedre mulighed for at straffe de her mennesker i danmark end dér hvor de er hvad bygger den påstand egentlig på

at kurderne er i en situation lige nu hvor deres samfund er fuldstændig i knæ de beder faktisk deres allierede

egne statsborgere hjem nummer tre er at sidst vi så

blev manden faktisk løsladt i stedet for at blive retsforfulgt

men det er vel ikke alene det der er afgørende

nogle beviser nogle vidner nogle omstændigheder nogle efterretninger og så videre og så videre

lidt over den der sådan meget stålfaste overbevisning om at så længe de kommer til danmark kan vi

vi har en international statsadvokat som også efterforskede og retsforfulgte

forbrydere i eksjugoslavien og så vil jeg da til det også bare tilføje at jeg

modstandere af at lave en international domstol

bekymrede for at det tager for lang tid

hen for lang tid hvor de her mennesker bare kan gå rundt og lave deres terrorisme men jeg deler fuldt ud ønsket om

til at det at håndtere de pågældende fremmedkrigere i danmark og i det danske retssystem vel vidende at alt det der jo er foregået alt det de har været med til er foregået i syrien så hvorfor ikke sørge for at den retsforfølgning sker i nærområdet

næste spørgsmål er jo så kan fru rosa lund godt se

udgør de en meget meget stor sikkerhedsrisiko med meget meget store omkostninger for det danske samfund til følge mulig mandsopdækning fire og tyve timer i døgnet fra politiets side og vi ved godt hvad det koster

prisen i form af ventetider for andre der er på vej igennem retssystemet der er masser af udfordringer her kan fru rosa lund slet

sige at vi jo står i en situation hvor det da ville være dejligt hvis det var sådan at vores allierede kurderne havde ressourcer og et stærkt nok samfund til at kunne retsforfølge de her mennesker

være skønt men sådan er situationen desværre ikke

vil jeg godt sige vi måske bør gøre så ingen føler sig irriteret over

meget meget skelsættende også i et historisk perspektiv

med nye borgerlige og dansk folkeparti som jo har argumenteret for at det med konventionerne ikke er vigtigt

ordfører står her og gentager inden for grundlovens rammer betyder det her at de konservative nu er på vej væk fra

konventionerne eller er det konservative folkeparti klar til at file på dem

dansk folkeparti og nye borgerlige og

er tættere på nye borgerlige og dansk folkeparti som jo gerne vil

alt muligt andet kan ordføreren uddybe hvad det er som konservative ser i

meget mere væsentligt nemlig demokrati retsprincipper og magtens tredeling med andre ord handler det om selve grundpillerne i det samfund som vi hylder og holder så meget af

jeg tror ikke der er nogle i dag som nærer sympati

som gør vold mod demokratiet det gør vi i hvert fald ikke i alternativet

vi skal værne om demokratiet skal vi undgå udemokratiske løsninger der bare skubber vores problemer over i skødet på andre

desværre er det netop det vi frygter er ved at ske

hvis alle lande gjorde som danmark ville alle fremmedkrigere efterlades i lande som syrien ustraffede og frie til at planlægge nye terrorhandlinger hvordan er dette en beskyttelse af danske interesser hvordan skal det øge danskernes tryghed at der ikke er kontrol med disse mennesker var det ikke bedre at man sikrede

at terrorister bures inde end at vi ikke aner hvor de er eller hvad de foretager sig

for alternativet er rigets sikkerhed en prioritet og det afgørende ligesom retsprincipperne vores demokratiske værdier

at vi uanset forældrenes gerninger og handlinger sørger for at børn er trygge og sikre

tak for

bare høre om nye borgerlige kan bekræfte at det vi skal lægge i det

konsekvensen af nye borgerliges synspunkter er at småbitte børn danske børn skal rådne op i mellemøsten hvis noget

er det vel lige præcis det synspunkt og ikke

en række andre partier som tager

mange der har noget godt at sige om islamisk stat og jeg er heller ikke en af dem skulle man pege på en enkelt lille ting så er det at islamisk stat jo viser

samfundsmodel altså det i

og med det det mener jeg fjender der har et ønske om at afvikle vores samfundsmodel og ikke bare et ønske om det men også en stålsat vilje og betydelig evne i den retning det er jo ikke et fjendskab vi har valgt hvis man skal finde en undskyldning for den letsindige udlændingepolitik der blev ført i mange år

er det jo nok at forståelsen af fjendskabet altså af den her antagonistiske modsætning manglede eller var i hvert fald ikke særlig

nu indretter et stort flertal i folketinget sig på

fjender af nationen danmark til danmark og derfor er jeg naturligvis rigtig glad for den vedtagelse som vi står

terroristernes forbrydelser de har begået uret mod mennesker de har slået mennesker ihjel de har voldtaget de har forfulgt de har terroriseret og det er der ingen der har nogen sympati

skal forholde os til de mennesker som skal straffes

og mit parti synes

ville være at man fik en international domstol som kunne forholde sig til

og straffe dem indtil da

selvfølgelig bliver straffet i det land

er meget stor tilhænger af at danmark

slemme forbrydere fra andre lande bliver straffet i

har glædet mig over at boghandleren fra brønshøj

så vidt muligt skal straffes og afsone herhjemme så er der spørgsmålet om børnene

der synes jeg det er meget vigtigt at vi holder fast i at

nye borgerliges fru mette thiesen

de kommer til

i mellemøsten det var fru mette thiesen så

fordi jeg synes at vi har en forpligtelse til at disse danske børn skal behandles

ikke er danske børn

ende med at rådne op

set ikke rigtigt jeg kan heller ikke bekræfte

stå op for retsprincipperne i retssamfundet og bekræfte at vi har fået endnu en stemme i folketinget

rettesnor for dansk udlændingepolitik så tak

for

viste hvor skillelinjerne går må

at den første fremmedkriger med dansk statsborgerskab der er kommet tilbage var ham som kom forleden

men nu ser vi altså en ny bølge og det er den vi forholder os til og i virkeligheden deler folketinget sig så her i nogle

enhedslisten radikale venstre og alternativet

krigerne hjem sf som er lidt mere

og så det flertal som der tegner sig for vedtagelse nemlig socialdemokratiet venstre og liberal alliance stående på det synspunkt at fremmedkrigerne har vendt danmark ryggen at de må tage konsekvenserne af deres valg og blive væk at de helst skal retsforfølges lokalt men hvis de kommer hjem skal de straffes hårdt og så den gruppe af partier som omfatter dansk folkeparti nye borgerlige og pudsigt nok konservative som er villige til at tage et skridt videre der hvor det er rigtig pudsigt er jo når det kommer til det konservative folkeparti nemlig

det vil man også gøre på trods af konventionerne det er jo den klassiske diskussion vi har i forskellige sammenhænge nemlig om vi er bedst tjent med som land at overholde konventionerne eller ikke

konventionerne det er min opfattelse at

med at være en del af det internationale samfund og at det i øvrigt hører til de grundlæggende principper som vi har talt om en del i dag at vi indgår aftaler med andre lande at vi har et verdenssamfund som står på lov og ret og ikke som alternativet er nemlig de mest brutales

vi kommer til at præsentere yderligere initiativer til at håndtere

per ordfører og jeg vil bede meget om at man overholder

om de børn der befinder sig eksempelvis

i syrien og et spørgsmål jeg har stillet flere

så giver ret til at deres forældre også kan komme til danmark

ikke fortælle folketinget om der ikke er en helt reel risiko for

problematikken korrekt problematikken er den og jeg synes det er relevant at

hvis vi tager børnene hjem og de har ret til familiesammenføring så ikke har åbnet en bagdør for at

det synes jeg er reelt bekymrende jeg kan ikke familiesammenføringsreglerne men jeg hviskede kort med ministeren om det som bekræftede at det kunne være situationen men

må man

skriftligt spørgsmål eller gøre andet det her er så langt som jeg kan svare og jeg er allerede godt uden for mit eget ressort og på usikker grund

jeg kan forstå på regeringen at man

vil fremsætte det her lovforslag om at børn ikke

dansk statsborgerskab fordi deres forældre har gjort noget der er slemt og så videre hvis vi lige ser bort fra argumentationen

ministeren om at bekræfte og helst med

er det korrekt at at ministeren er af den opfattelse at børnene ikke har gjort noget forkert

kan ministeren bekræfte det et ja eller nej børnene har ikke gjort noget forkert

deres børn med til islamisk stat eller som har fået deres børn dernede

at give deres børn den værst tænkelige start på livet men det er en situation som forældrene har skabt og som forældrene må tage ansvar for når det er sagt

er der jo faktisk etableret en myndighedsgruppe som belyser

helt konkret og som har ført til at vi i hvert fald indtil videre har taget ét barn hjem og som sandsynligvis as we speak betyder at vi kommer til at tage et barn

følgende til godhavnsdrengene det er aldrig børnenes skyld det er de voksnes skyld det er de voksne der udfører uhyrlighederne så vil jeg spørge sådan

bliver født af fremmedkrigere der udfører uhyrligheder om ikke de også er uden skyld

om ikke det også kun er deres forældre der har gjort uhyrlighederne og at børnene

det som herre kristian thulesen dahl pegede på før bla men også om de selv kan være radikaliseret alt efter hvor gamle de er bla de humanitære hensyn som der i øvrigt er

skal meddele at de af fru marie krarup under nummer fire og fem opførte spørgsmål

hundrede og fire og tyve og s en hundrede og fem og tyve til udlændinge

vi holder lige en lille pause indtil vi er

der er så meget ro på at vi godt kan gå i gang og det første spørgsmål er af

herre simon emil ammitzbøll bille

en stærk social ansvarlighed og igennem årene

et stærkt privat erhvervsliv og et stærkt velfærdssamfund er hinandens forudsætninger og ikke hinandens modsætninger dansk økonomi er samtidig grundlæggende sund vi oplever i disse år høj beskæftigelse lav ledighed og pæn vækst og vores virksomheder er konkurrencedygtige men jeg er enig med herre simon emil ammitzbøll bille i at de globale vækstudsigter

vi ser mørke skyer i horisonten jeg tænker her blandt andet på brexit

ikke mindst hvis det skulle ende med et hard brexit risikoen for eskalerende handelskrig og

men det ændrer ikke ved at vi grundlæggende når vi ser på dansk økonomi har et godt udgangspunkt

at at den nuværende regering synes at den daværende regering manglede ambitioner

vækst nation og derfor er noget af det vi kan gøre for at sikre dansk erhvervsliv i de kommende år

investere i uddannelse lade være med at gennemføre for eksempel

de besparelser som lå

kan skabe forudsætningerne for at dansk erhvervsliv på trods af at der er mørke skyer i horisonten har gode muligheder for at at klare sig i den internationale konkurrence og derudover

at erhvervsministeren jo også i høj grad arbejder dag og nat

marked og jeg er glad for at det

i hvert fald i mange år kunne lade sig gøre at have sammen med et stærkt erhvervsliv og

socialt engagement og ansvar for borgerne det skal vi jo fortsætte

uddannelse og grøn vækst er nogle fine elementer men hvordan ser

eller aktieavancebeskatning for

bedre konkurrenceforhold for danske virksomheder i

opstart af nye virksomheder er der nogle af de tanker som finansministeren har med inde i sine overvejelser når man nu tager med

i en situation hvor vi kan se brexit vi kan se handelskrig vi kan se problemer i tyskland

regeringen på det grønne område og

nogle meget meget meget vidtrækkende og visionære partnerskaber med ikke alene ledende figurer i dansk erhvervsliv men også med erhvervslivet som sådan jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose de mange mange danske erhvervsledere og organisationer der sammen med regeringen og andre gode kræfter tager ansvar her det mener vi altså er

som spørgeren antyder

vil hellere fokusere indsatsen blandt andet på det grønne og

jeg synes det er godt at man satser på uddannelse men hvis andre lande

så burde man ikke både gøre noget på de indsatser finansministeren nævner men også se på erhvervslivets

at bruge på skattelettelser kan vi jo ikke også bruge

nogle rigtig gode uddannelser for de unge mennesker og

en efteruddannelse som gør at dem der allerede er i arbejde eller står uden for arbejdsmarkedet får de bedste

vilkår for at kunne være en del af dansk erhvervsliv så jeg har fuld respekt for at vi politisk har forskellige udgangspunkter at

eller som regeringen sige at

fokusere på uddannelse og den grønne dagsorden blandt andet også for at sikre det velfærdssamfund som vi mener er

den vækst også for at vi kan have et godt uddannelsessystem et godt sundhedssystem og et godt socialt sikkerhedsnet

derfor har vi jo brug for at gøre vores erhvervsliv mere konkurrencedygtigt blandt andet gennem en

skal vi også have et godt og velfungerende erhvervsliv det der er den fantastiske historie om danmark er jo

tror vi så at en af de helt afgørende forudsætninger for at vi har et erhvervsliv der fungerer er at vi ikke sparer på de uddannelser

også sparede på erhvervsuddannelserne og det er jo noget af det

erhvervslivet også har kritiseret nu går vi fra den her regerings side

vi vil investere mere i uddannelse end den tidligere regering ville

lige så mange skattelettelser som den tidligere regering ønskede

med store konsekvenser for landmændene

at jeg har drøftet lige præcis den her problemstilling også med venstre altså det at vi ønsker

opnå enighed om men jeg kvitterer for at vi har haft en dialog om det og når regeringen ønsker at opjustere den her indsats for at begrænse udledningen af kvælstof

kollektive virkemidler til at det er sket og det er ikke fordi jeg ser nogen grund til

fingre ad landbrugserhvervet fordi

der er ordninger hvor søgningen ikke har været

og så har der været udfordringer med også at få systemerne til

at køre så hvis man skal pege fingre ad noget her

for der har været en lav søgning til ordningerne men vi har jo heldigvis set nu at der er kommet en forbedret søgning det er rigtig godt

er opstået og som den tidligere regering har efterladt så nej jeg er ikke enig i at det er en dårlig idé at skrue op for kravene det er nødvendigt for miljøet

var det så ikke muligt om man så må sige at få de ender til

hinanden og det der så ligesom er situationen

det der sådan set undrer mig og

at man så kommer med de her ekstra krav nu

normalt kan man sige skal bedømme hele kampen skal vi have både første og anden halvleg med

derfor jeg synes at det er dårligt og

så glad for situationen

ikke kommer i den her dårlige situation med at skulle fremtvinge ekstra krav lige midt i at man er ved at få rullet det ud og specielt også i lyset af at man nu kan se at der er kommet mere gang i sagsbehandlingen

er glad for men jeg gør det også kun

den indsats som den tidligere regering har sat i gang ikke har har virket og min forgænger på den her post som nu er formand

til landmændene at hvis ikke i gør det på den ene måde

meddelt allerede her i foråret at man ville gribe ind hvis

for at man så kan få trykket på speederen i det omfang der er behov for det for eksempel

at få mere gang i de her vådområder det er så det der

så meget desto mere at man så kommer og fremrykker de her ekstrakrav som nu skaber

ministeren om det kunne være værd at overveje en gang

og tyve fordi der er behov for det vi er bagud med i hvert fald otte hundrede

den her mulighed

sat i værk tidligere ikke virkede det sådan set ikke rigtigt

faktisk virker og når man så har

til at få det kørt igennem var det så ikke bedre at sige at så skal vi have mere gang i de her vådområder og der kan også være andre muligheder

sagde han ville gøre hvis ikke indsatsen virkede den virker ikke vi er bagefter og derfor skal der ske noget mere og det

og tyve og det håber jeg at venstre når det kommer

er meget dårligt afprøves

arbejde efter at få etableret så mange kollektive virkemidler som overhovedet muligt for det giver rigtig god mening det giver en varig effekt i forhold til miljøet og det giver i mange tilfælde også nogle naturværdier og kan medføre en reduktion i udledningen af drivhusgasser

så det er ikke enten kollektive virkemidler eller målrettet regulering det er faktisk både og en af udfordringerne ved de kollektive virkemidler

også godt spørgeren ved er at vi ikke har sikkerhed for at det bliver etableret i det omfang som der er brug

at den tidligere regering var alt for optimistisk med landbrugs og fødevarepakken det har ikke givet de effekter som det skulle derfor skal vi også se på hvad vi nu kan gøre for at forøge afløbet på de kollektive virkemidler først og fremmest har vi jo en løbende dialog med

vi også besluttet at nedsætte en styregruppe for kvælstofindsatsen hvor vi vil understøtte og styrke at flere af dem kommer i

i det forum vil vi sammen med erhvervet også drøfte indsatser og finde løsninger så vi kan indhente det efterslæb som der er og det håber jeg

netop også at bringe andre virkemidler andre metoder andre værktøjer i spil

gøre det i stedet for at fremrykke en række andre ekstra krav om efterafgrøder man kan nævne

altså andre værktøjer som ministeren selv har med i sit svar nu

ikke tage det ind og så køre noget frem omkring det i stedet for at komme med ekstra krav som jo skaber mange komplikationer

en kamp så sætter man ekstra ressourcer ind for at sikre at man får sejren og resultatet

set det regeringen gør i forhold til

kvælstofindsatsen det

venstre ikke kan bakke op om når man selv med til at sætte

kampen allerede her og fløjter af midt i halvlegen det plejer man altså ikke at gøre

bruge anden halvleg til også at få iværksat nogle af de andre ting som på en måde

hjælpe med at nå et godt slutresultat for hele kampen det er det jeg appellerer til

engang langt ude i fremtiden så kort og godt vil ministeren være med til at fremrykke nogle

vi jo nødt til at gøre noget for at sikre

det bliver opfanget og det er det vi gør fra

og en og tyve men vi indgår gerne i en dialog med venstre om hvad der så skal ske fra og en og tyve og fremefter

er også behov for en stor indsats for at reducere

jeg hører ministeren ikke er meget for men helt konkret vil ministeren være med til at udskyde de her ekstra krav altså

er jo også andre muligheder for landbruget de kan anvende

de kan også reducere deres kvote for brug af gødning så der er masser af muligheder og jeg håber at venstre vil se fremad med til at sikre at vi får

stor en andel af danskerne der berøres af mindst én af de skatte og afgiftsstigninger som regeringen har lagt op til at gennemføre i

hvorfor ministeren ikke ønsker at svare på hvor stor en andel af danskerne der vil blive berørt af mindst én af de skatte og afgiftsstigninger som regeringen har lagt op til

tilbageruller vi en række urimelige skatterabatter som den tidligere regering har givet til helt

der er blevet nedprioriteret under den tidligere borgerlige regering

tilbageruller den skæve skatterabat på bo og gaveafgiften hvilket især øger øger skatten for grupperne med de højeste indkomster vi

viderefører gældende skatteregler altså viderefører gældende skatteregler for fri telefon og for aktiesparekontoen det medfører selvsagt ikke højere skat for borgere derudover

bæreposer og engangsservice for at nedbringe plasticforureningen det

foreslår vi højere afgifter på tobak fordi alt for mange hvert eneste år desværre dør af rygning og fordi højere priser er den mest effektive vej til at begrænse rygning blandt børn og unge

danskere der ryger fælles for begge forslag

ja dem der ryger vil blive ramt af en skattestigning men de kan jo bare lade være dem der bruger plasticservice eller køber plasticposer når de køber ind

forstået venstre sådan at man faktisk vil øge den endnu mere end det regeringen har

de steder de nu engang skal tages men

vil opleve en stigning på

lige voldsomt nok at jeg skal skydes i skoene at jeg brandbeskatter den danske befolkning

tobaksafgifter når venstre rent faktisk

overvejelser ministeren har haft om de forskellige lovforslag jeg spørger eller

mange danskere der konkret bliver ramt af det og det undlader ministeren helt at svare på

som vil opleve højere skatter på deres lønseddel med regeringens

finanslovsforslag så står vi fuldkommen ved at vi foretager nogle prioriteringer vi tilbageruller nogle meget store skæve skattelettelser som den tidligere regering gav

vi siger også ærligt at vi gerne vil gøre noget ved folkesundheden det gør vi ved at sikre at vi forhåbentlig

prisen på en pakke cigaretter vi siger også at vi gerne vil gøre noget ved det som mange diskuterer om plastikforurening ved at hæve

fri telefon ikke kan ses på lønsedlen mener ministeren

en plastikbærepose det vil man gøre

det synes jeg er rigtig godt for det er da med til at styrke miljøet men grundlæggende

altså at ingen danskere vil opleve højere skatter på deres lønseddel

af danskerne der vil blive berørt af mindst én af de skatte og afgiftsstigninger som regeringen har lagt op til at gennemføre i finanslovsforslaget

skattepolitik nemlig at ingen danskere vil opleve højere skatter på deres lønseddel med regeringens finanslovsforslag som jeg tidligere

tilbageruller regeringen en række urimelige skatterabatter som den tidligere regering gav til nogle helt særlige grupper

fordi vi eksempelvis ønsker at forbedre børns og unges

der efter vores opfattelse blev nedprioriteret under den

regering vi tilbageruller jo som sagt den skæve skatterabat

hvilket især jo så øger skatten

de højeste indkomstgrupper vi viderefører

fri telefon og for aktiesparekontoen det medfører selvsagt ikke højere skat

forhøjer vi afgiften på bæreposer og engangsservice

plastikforureningen som er et alvorligt problem og dermed er vi med til at styrke den grønne omstilling som jo altså et bredt flertal og nu også venstre

er med til at støtte det påvirker selvsagt danskerne

hvis man køber bæreposer og engangsservice

foreslår vi højere afgifter på tobak som også venstre gør fordi alt for mange hvert eneste år desværre dør af rygning og fordi højere priser er den mest effektive vej til at begrænse ikke mindst rygning blandt børn og unge

de danskere som er rygere fælles for begge forslag er jo som sagt

i afgift hvis man lægger sit forbrug om og de det der er formålet med det er vi skal have mindre plastikforurening og vi skal have færre der ryger og dermed dør af rygning så nu har jeg så igen

derfor det der er svaret altså at ingen danskere vil opleve højere skatter

og det gør jeg jo fordi i danmark har vi bygget

at folketinget ikke har et stort beregningssekretariat der kan regne alting ud for os

svare på det og det er det jeg spørger ministeren om

diskutere politisk men det kræver ligesom at vi har fundamentet på plads at vi rent faktisk kan få de oplysninger som

og det er derfor jeg synes det faktisk er ganske væsentligt at ministeren svarer på

det er god skik at ministeren ikke svarer

vi tilbageruller en række skatter og afgifter for nogle af de mest velstillede grupper i det danske samfund det gør vi blandt andet fordi vi gerne vil

vi siger også åbent og ærligt ligesom venstre i øvrigt

og rygning og det sidste fordi vi gerne vil gøre lidt mere for den grønne omstilling

plastikforurening er et kæmpestort problem det

hvis man ryger og hvis man køber bæreposer af plastik hver eneste gang man er i netto eller i brugsen eller

en højere afgift som man kommer til at betale det er klart det siger vi åbent og ærligt men det handler om at beskytte

rygning og styrke indsatsen

klart at hvis man lader være med at købe en pakke cigaretter cigaretter oplever man ikke den her prisstigning det er også klart at hvis man lader

en plastikpose oplever man heller ikke den lille afgiftsstigning der vil være på plastikposer

ikke vil svare på hvor mange mennesker der bliver ramt af dem og det er det

have svar på nu har ministeren gentaget sig selv gang på gang om hvad motiverne er bag den politik man har det jeg spørger til jeg spørger til hvorfor vi

køber engangsservice eller

hvorfor vi gør det det er for at vi gerne vil skåne flere børn og unge mod rygning og at vi gerne vil gøre mere for den grønne omstilling

vi har svaret som vi har gjort det er klart at hvis man ryger

jobbørs for seniorer virker efter den blev etableret den trettende september to tusind og nitten da jobbørs for seniorer ikke fremgår af forsiden på

sikre kvalificeret arbejdskraft som forligskredsen bag beskæftigelsesreformen indgik i efteråret to tusind og atten selve ideen med en jobbørs er god jeg kan sagtens forestille mig at man hvis man bliver ledig efter i

miste troen på at der er brug for en på arbejdsmarkedet derfor skal der være særskilt fokus på seniorers tilbagevenden til arbejdet den nye funktion på jobnet giver seniorer mulighed for at markere at de søger efter job velegnet seniorer og efterlønnere tilsvarende kan virksomheder markere at et job er velegnet til seniorer og efterlønnere der er ikke tale om en selvstændig side på jobnet og derfor fremgår jobbørsen ikke af forsiden til jobnet her to måneder efter at de nye funktioner gik i luften er det endnu alt for tidligt at slutte hvordan

om hjørnet og som faktisk bliver fremlagt i morgen på baggrund af anbefalingerne vil regeringen se på hvordan vi kan få endnu flere seniorer til at blive på arbejdsmarkedet jobbørsen er en god idé

mange flere virksomheder og seniorer til at bruge den men vi kan nok også blive enige om at der skal mere til for virkelig at rykke

en nem tilgang for seniorer og arbejdsgivere til at møde hinanden

var jo netop at man skulle have en enkel indgang

virksomheder hvor virksomhederne

måske ti timer om ugen

kunne lægge deres cv ind og skrive

arbejdsgivere og seniorer møde hinanden uden indflydelse fra

det var selvbetjening man skulle ikke ind og begynde at klikke og søge alle mulige steder og det skulle heller ikke være sådan at der skulle sidde nogle der skulle hjælpe

min erfaring efter den korte tid

forståelse af det er at

der er velegnet til seniorer der er afsat en million kroner til det og hvis det er

altså jeg håber jo at ministeren vil se på om vi kan få det her til at fungere på en anden måde for

af forslagsstillerne bag forslaget og jeg synes

er en interesse fra seniorernes side al den stund der der er næsten seks hundrede der har været inde at tilkendegive at de er interesseret i et job

seniorer eller efterlønnere mens vi stadig væk mangler at få virksomhederne med jeg tror at rigtig meget at det handler om at udbrede kendskabet til funktionen og udbrede

både seniorer og virksomheder der leder efter seniorer skal gøre brug

har vi også brug for hele tiden at følge op

egnet til seniorer eller også skal man i søgefeltet find job klikke på vis flere søgekriterier og dernæst på ansættelsesvilkår før man kommer frem til job egnet til seniorer og efterlønnere det var ikke det der var meningen

seniorer og virksomheder møde hinanden uden

igangsættelsen af det her forløb

lige kommet op at køre fra trettende september

er der brug for opfølgning og der er brug for at udbrede kendskabet og hvis det så viser sig som spørgeren allerede nu konkluderer efter at det kun har været i gang i meget kort tid at det

for svært at finde rundt i eller at funktionerne er uigennemskuelige for

mange seniorer som gerne skulle gøre brug af det synes jeg klart at man skal følge op på det men jeg tror at første skridt må være at vi udbreder kendskabet blandt virksomheder

på jobnet som kan fungere som et forum og så håber og tror jeg på at det kan være med til sammen med en række andre ting at få flere seniorer i

jo også for dem der ikke er registreret dem der er pensioneret og

gå derind og mødes med en arbejdsgiver eller

som jeg har sagt i nogle af mine andre svar

seniorer allerede nu er parate og søgende inden for det

for opfølgning og det er jo en opfølgning

vi kan tage og skal tage

samtidig med at man udbreder kendskabet til at bruge de her funktioner for både virksomheder

med ti kalenderdage vil ramme

forlænge arbejdsgiverperioden med ti kalenderdage har blandt andet til formål at skabe bedre

for arbejdsgiverne til at sikre et godt arbejdsmiljø og på den måde forebygge sygefravær derfor rummer forslaget også et besparelsespotentiale for arbejdsgiverne hvis de reducerer sygefraværet ude på arbejdspladserne det kan altså komme både arbejdsgiverne og lønmodtagerne til gode derudover mener jeg også at forslaget skal ses i sammenhæng med regeringens øvrige forslag på finansloven som forlængelsen netop er med til at skabe finansiering til og de øvrige aftaler vi har været en del af i september indgik vi for eksempel en økonomiaftale med danske regioner som løfter sundhedsområdet i regionerne med cirka en milliard kroner

tyve penge der blandt andet giver mulighed for at ansætte mere sundhedspersonale allerede næste år med aftalen kan stigende medicinudgifter for eksempel også dækkes og den sikrer samtidig at der følger penge med til dækning af det demografiske træk når der bliver flere patienter det giver mulighed for et løft af kapaciteten

region midtjylland anders kühnau fordi anders kühnau jo understreger

den omtalte artikel i politiken at regionerne har et konstant fokus på arbejdsmiljøet og han afviser sådan set at det her forslag skal skabe noget yderligere incitament så forslaget kommer jo ikke til at rykke en tøddel på arbejdsmiljøet det handler nok snarere om at regeringen har brug for at opfylde nogle valgløfter og det skal der findes penge til

vil bare høre ministeren om ministeren kan bekræfte at en del af den samlede halve milliard

kommer fra øgede udgifter til læger og sygeplejersker på sygedagpengeområdet

regionerne nu være nødsaget til at finde

to socialdemokrater i henholdsvis regionen og regeringen være uenige jeg kan afsløre over for hans andersen at det ikke er første gang og det formentlig heller ikke

sygedagpengeperioden med ti dage

men hele meningen er jo at det gerne skulle ændre adfærden

det sidste skridt til at virksomhederne og arbejdsgivere uanset om det

til kommuner foa regeringens eget parlamentariske grundlag radikale kritikken er jo ikke til at tage fejl af forslaget koster arbejdsgiverne dyrt det koster i sundhedsvæsenet og det kan i sidste ende ramme

vil følge og det er da naturligvis noget vi lytter til og vi lytter også meget nøje til det det man samtidig må sige er jo at

meget meget høje ambitioner i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet vi har meget meget høje ambitioner

vores ønske om at nedbringe sygefraværet både i den private men i særdeleshed i den offentlige sektor

ekstra instrumenter til for at få både offentlige arbejdsgivere og private arbejdsgivere til at investere i et bedre arbejdsmiljø

for at sikre et godt arbejdsmiljø og det gør de

det handler om økonomi det gør de fordi de ønsker at sikre en attraktiv arbejdsplads så det her forslag gør ingen forskel i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet gør det ikke indtryk

bad arbejdsgivere af både offentlig og privat karakter om at betale mere

helt at dø i dag står vi situation hvor der næsten aldrig har været så mange fleksjobbere

håb om og en tro på

er et redskab der vil virke til at nedbringe det sygefravær som vi synes er alt for højt både

for sundhedsøkonomi på syddansk universitet mener at regeringens forslag om at forlænge arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven med ti kalenderdage kan ramme patienterne på sygehusene og at hvis danske regioner får en meromkostning på halvtreds millioner kroner

forslaget om at forlænge arbejdsgiverperioden med ti kalenderdage vil medføre en merudgift for regionerne på cirka to og fyrre million kroner årligt jeg mener at det er en alt for forsimplet måde at opgøre borgernes gode leveår på og jeg synes at

det provenu som forlængelsen af arbejdsgiverperioden medfører skal være med til at skabe rum til andre forslag der kan styrke velfærdssamfundet bredt set en finanslov kræver at man prioriterer og anviser finansiering til mærkesagerne som jeg allerede har sagt har regeringen og danske regioner også indgået en økonomiaftale tilbage i september der i høj grad tilgodeser sundhedsvæsenet faktisk er det økonomiske løft markant større end i de seneste fire års økonomiaftaler på sundhedsområdet derfor mener jeg ikke at forslaget om at forlænge arbejdsgiverperioden vil forringe det danske sundhedsvæsen

men ude i de regioner og ude i de kommuner hvor det her kommer til at medføre en betydelig ekstraudgift

ministerens partifælle i region midtjylland har jo sagt ganske tydeligt at regeringens

til at levere omsorg til danskerne og hvis man kigger på tallene

kommunerne jamen så svarer det til cirka to hundrede og tres fuldtidsstillinger det er sygeplejersker

godt forstå at ministeren er interesseret i at se det i det store billede men kan ministeren ikke

der nu får en dårligere behandling og for dem der er i kontakt med kommunen og nu får færre sygeplejersker til at tage sig af behandlingen så er det store billede ikke særlig interessant så handler det jo om at det er forkert når regeringens forslag medfører dårligere sundhedsservice

et større økonomisk løft end der har været i de sidste fire års økonomiaftaler med regionerne som spørgerens partifæller da de var i regering stod i spidsen for derfor

har spørgeren jo ret i at det handler om det store billede det handler om det store billede i forhold

i sundhedsvæsenet der tager den her regering rigtig godt fat og er villig til at investere meget men det handler også om det store billede i forhold til hvor store ambitioner

for at få nedbragt sygefraværet hvor store ambitioner

der har vi meget store ambitioner og vi tror rent faktisk på at et økonomisk incitament

udtaler ministerens partifælle regionsrådsformand i region midtjylland kan ministeren ikke lige forklare mig folketinget og hans partifælle i region midtjylland

større løft af sundhedsvæsenet end der har været i de forgangne fire økonomiaftaler under den daværende regering det andet jeg kan fortælle min partifælle i region midtjylland er at der ikke vil komme en meromkostning eller en yderligere regning hvis det er man bliver dygtigere til i region midtjylland at nedbringe sygefraværet sådan at man ikke kommer til at opleve en forlængelse

det er jo det der er hele humlen i forslaget at vi ønsker at arbejdsgivere hvad enten de er offentlige eller private skal gøre endnu mere for at forbedre arbejdsmiljøet og for at forebygge at deres ansatte

vil ministerens partifælle i region midtjylland blive tvunget til at gå ind og spare på sundhedsområdet

til at skulle spare han kommer til at tilføre flere penge som et resultat af den økonomiaftale vi lige har indgået og det er da rigtigt at det vil koste penge som arbejdsgiver det er

man har held til at nedbringe sygefraværet men hele ideen med økonomiske incitamenter for at ændre adfærd er jo at de skal have en effekt og vi tror på at det

lytter naturligvis til de ankepunkter og de kritikpunkter der er men vi tror rent faktisk på at det her kan være et væsentligt bidrag til at højne ambitionsniveauet for vores arbejdsmiljø

i sygedagpengeloven med ti kalenderdage betyder at virksomhederne kan være tilbageholdende med at ansætte nye i nogle situationer og at virksomheder som har taget nogle af dem fra kanten af arbejdsmarkedet ind får en ekstra regning som vil gå ud over virksomhedernes lyst til at tage et socialt ansvar

i dag og som gør at arbejdsgiverne kan føle sig trygge ved at ansætte borgere med øget risiko for sygdom lønmodtageren arbejdsgiveren og kommunen vil for eksempel fortsat kunne indgå en såkaldt § seks og halvtreds aftale det betyder at personer der har forøget risiko for sygefravær på arbejdspladsen på grund af langvarig eller kronisk sygdom kan indgå en aftale som betyder at arbejdsgiver kan få refusion allerede fra første fraværsdag arbejdsgivere der ansætter folk i fleksjob vil også fortsat kunne få refusion fra første sygedag derfor mener jeg heller ikke at forslaget bør påvirke arbejdsgivernes lyst til at tage socialt ansvar

de økonomiske udgifter så får regeringen ikke de penge ind man vil have

så hænger regeringens økonomiske politik ikke sammen derudover kunne ministeren måske fortælle hvor lang tid

godkendt og hvor mange procent af dem der søger om en § seks og halvtreds

meget gerne svare senere ellers hænger hans argumentation jo ikke ikke sammen ministeren har også flere gange sagt at det her handler om at nedbringe sygefraværet

spørge ministeren om hvad ministeren tror der har

satte den arbejdsgiverbetalte sygeperiode op med ti dage dengang

af det her forslag hvad er det ministeren har fundet ud af der gør at

at de bekymringspunkter der har været for både private og offentlige arbejdsgivere

dengang som ordføreren

fik beskæftigelse bekymringerne var der også i forbindelse med fleksjobreformen hvor man sagde at nu betyder det at vi ikke kommer til at tage flere fleksjobbere ind det havde den modsatte effekt det er svært at se

haft en effekt i forhold til at

langtidssygefraværet det har det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø dokumenteret sort på hvidt hvad er det præcis der er sket siden ministeren nu forventer at præcis det samme

og nedbringe sygefraværet når det sidst rent faktisk

lang række andre omstændigheder der gjorde at sygefraværet

mange steder i samfundet navnlig i den offentlige sektor

gøre mere for at give et økonomisk incitament til

det blev gennemført fik langtidssygefraværet til at stige men sådan

være så mange ting der kan være svære at forstå foa har været ude at sige at regeringen vil straffe samfundsansvar og gøre det sværere for folk på kanten af arbejdsmarkedet at komme ind kan ministeren ikke her i dag ganske kort forklare hvorfor foa

da man indførte fleksjobreformen hvor man også bad arbejdsgiverne om at betale lidt mere

hverken den offentlige sektor eller private arbejdsgiveres lyst til at tage et socialt ansvar og ansætte folk som enten kan være præget af længerevarende sygdom eller

som har andre problemer som gør at de kan være fraværende

utrolig stor ros for det derfor tror jeg heller ikke som foa formanden siger

vil mindske lysten til at ansætte

i regeringen det er altid gavnligt at få en sag belyst fra flere sider jeg mener dog ikke at man kan trække så klar en parallel fra forslaget til patienterne i det danske sundhedsvæsen forslaget har netop til formål at skabe bedre incitamenter for arbejdsgiverne til at sikre et godt arbejdsmiljø og forebygge sygefraværet som jeg allerede har sagt i dag rummer forslaget dermed et besparelsespotentiale for arbejdsgiverne herunder også regionerne hvis de igennem et godt arbejdsmiljø formår at reducere sygefraværet desuden har vi som sagt indgået en økonomiaftale med danske regioner som løfter sundhedsområdet i regionerne med cirka en en halv milliard kroner i

og tyve de penge giver for eksempel mulighed for at ansætte mere sundhedspersonale allerede næste år med aftalen kan stigende medicinudgifter for eksempel også dækkes og den sikrer samtidig at der følger penge med til dækning af det demografiske træk når der bliver flere patienter det giver mulighed for løft af kapaciteten og mere personale i sundhedsvæsenet derfor føler jeg mig overbevist om

at lave en økonomiaftale med regionerne som løfter

mest omfattende og største investering i sundhedsvæsenet inden for de sidste fire år hvor man har lavet økonomiaftaler under den daværende regering

kommer læger og sygeplejersker til at opleve en forbedret mulighed for at gøre det godt

stillede jo egentlig et relevant spørgsmål om

med de penge man får ind i kassen så

i den bedste af alle verdener har jeg da en forhåbning om

virker efter hensigten så der vil komme færre penge ind end det der er regnet med forstået på den måde

at skabe økonomiske incitamenter og det at man i regioner kommuner og staten investerer i at forbedre

rent faktisk også gør en forskel det er jo den grundlæggende mission

som jeg eller regeringen er kommet med og specielt et forslag som det her men jeg vil samtidig også gerne holde fast i at forslagets

for at forbedre arbejdsmiljøet at er nødt til at gøre mere

noget vi har forsøgt at gøre i mange år og vi tror det næste skridt der skal tages for at gøre mere er at skabe nogle økonomiske incitamenter som også får arbejdsgiverne både de offentlige og

er stillet af herre tommy ahlers fra venstre

antyder i den omtalte artikel forslaget skal netop være med til at skabe bedre incitamenter blandt arbejdsgiverne til at forbedre arbejdsmiljøet som i sidste ende vil komme både arbejdsgiverne og lønmodtagerne til gode som jeg også har understreget i mit tidligere svar ændrer forslaget ikke på de ordninger der gælder i dag og som gør at arbejdsgiverne kan føle sig trygge ved at ansætte borgere med øget risiko for sygdom

jeg også sikker på at vi fortsat vil have sundt og rummeligt arbejdsmarked

det lyder dog ofte på ministerens kollega erhvervsministeren som om

er hele samfundskontrakten og erhvervslivet den er gal med men vi synes jo netop

i danmark i gang de skaber nye jobs de laver arbejdspladser

de tager sig godt af de syge de betaler skat

eller ud eller som måske skal ud i familien de tager et stort ansvar i lokalsamfundet de uddanner den næste generation og den generation der allerede

at leve op til deres del af samfundskontrakten

tvingende nødvendigt mener jeg hvis man skal have et stærkt velstående

at der bliver ved med at være en stærk samfundskontrakt mellem erhvervsliv og alle grupper i samfundet

at bekræfte at jeg grundlæggende mener der er

skal betragte det her forslag som en byrde på erhvervslivet det er et forsøg på for alvor at sætte tryk på den ambition der er om at forbedre arbejdsmiljøet og forbedre det grundlæggende sundhedsmiljø kan man kalde det og at nedbringe sygefraværet og at give virksomhederne et økonomisk incitament så kan ordføreren jo godt mene at det er et omvendt incitament men ikke desto mindre et incitament til at få nedbragt det sygefravær som blandt andet også dårligt arbejdsmiljø af og til kan være med til at

i forhold til at nedbringe sygefraværet kan ministeren så forklare

så ville det jo medføre et nulprovenu som som ordføreren spørger

ordførerens parti har om at forhøje afgifterne

på tobak eksempelvis hvis alle i morgen holder op med at ryge jamen så vil der komme færre penge i kassen det ville være positivt

at det bliver helt sådan men jeg tror for alvor på at det

til at rykke bevidstheden i både private virksomheder og især i den offentlige sektor til at sige okay vi er nødt til at gøre noget mere

i vores sundhedsmiljø på arbejdspladserne som gør at færre af vores medarbejdere ender med at blive syge hvad enten det er af langvarig stress eller

at erhvervslivet kommer til at betale væsentligt mere mange hundrede millioner mere på grund af det her forslag synes

det er fair henset til de her arbejdspladser og at

stort ansvar også på ministerens område

stillet mange spørgsmål til det i dag og det gør indtryk men jeg tror helt klart på at det

bare heller ikke naiv og tror at vi fra den ene dag til den

nedbragt sygefraværet så meget at der ikke er nogen der vil komme til at betale mere sådan vil det jo altid være og jeg tror at det vil vise sig at det nok nogle af de virksomheder og hos nogle af de offentlige arbejdsgivere hvor man har mindst fokus på at nedbringe sygefraværet og hvor man investerer mindst i et godt arbejdsmiljø og et godt sundhedsmiljø hvor

ti kalenderdage som til jp den enogtyvende oktober to tusind og nitten har sagt at i stedet for at forsøge at fastholde sygemeldte medarbejdere så frygter vi at arbejdsgiverne i langt højere grad vil afskedige dem og som samtidig siger at regeringens forslag ikke

sikre et bedre arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser det vil i sidste ende forhåbentlig betyde færre sygemeldte medarbejdere og altså komme både lønmodtagere og arbejdsgivere til gode derfor tror jeg at forslaget fremadrettet kan være en hjælp for både foas medlemmer og andre på arbejdspladser hvor arbejdsmiljøet kan løftes de særlige ordninger

i dag findes og som gør at arbejdsgiverne kan føle sig trygge ved at ansætte borgere med øget risiko for sygdom ændres der som sagt heller ikke ved derfor håber jeg også at virksomhederne heller ikke fremadrettet vil undlade at ansætte dygtige medarbejdere eller at de som mona striib frygter i højere grad vil afskedige de medarbejdere som

ifølge et svar vi har

ministeriet er otte procent af alle dem der er syge

det arbejdsmiljø der er derude hvor arbejdsgiveren reelt set

uddybe lidt mere hvad det er for en dynamik ministeren har set i i de tal og de undersøgelser ministeren har adgang til

som ministeren har sagt et par gange her i salen i dag vil få både offentlige

ude af arbejdsgiverens hænder når vi snakker det lange sygefravær

også derfor vi indtil videre har haft det sådan at de første tredive dage skulle betales af arbejdsgiveren

en for stor byrde over på erhvervslivet som ikke nødvendigvis har

gøre med noget de kan gøre noget ved og derfor mener jeg at mona striib

så skal de ikke have nogen af dem som måske er påvirket af sygdom

være kronisk syge eller have længere perioder med sygefravær med mange af de ordninger der eksisterer blandt andet § seks og halvfjerds ordningen

jeg vil gerne skriftligt uddybe lidt nærmere i forhold til den koalition men grundlæggende

høj grad også handler om at man på en række arbejdspladser offentlige såvel som private kan være bedre til eksempelvis at planlægge arbejdet

vil være mindre grad

desværre ofte kan have en tendens til at være lange sygeperioder det er bare for at nævne et eksempel hvor jeg tror der kan være en koalition og hvor en arbejdsgiver så siger at så investerer vi altså i bedre i bedre planlægning

at det har mindre med arbejdet og arbejdspladsen at gøre end vi måske går og tror

og relationen mellem stress og hvad der sker på ens arbejde

kan gøre det lange sygefravær

ofte også en eller anden form for rolle også en væsentlig rolle og jeg tror som jeg har nævnt flere gange i dag at vi står et sted

vi er et meget velstående samfund vi har meget tæt på fuld beskæftigelse i danmark og grundlæggende

offentlige arbejdsgivere der skriger efter arbejdskraft arbejdskraft så meget at vi skal til at rekruttere fra tredjelande langt væk fra eu og så videre

en af de ting som vi er optaget af i regeringen er at vi

hen skal gøre mere for at forebygge at folk bliver syge af at gå på arbejde og der tillader vi os også at stille nogle krav til private arbejdsgivere og

arbejdsgivere om at gøre mere og investere mere og det gør vi ved at bruge et velkendt redskab

men det er jo selvsagt som jeg har sagt til ordføreren og en række af hans partifæller og i øvrigt også andre at til alle de kritikpunkter der er det gør vi hver gang vi lægger forslag frem

var minister også gjorde hvilket jeg i øvrigt havde stor respekt for

må man jo tage debatten derfra men grundlæggende

at det er det der skal til for at nedbringe sygefraværet om de rigtige balancer er fundet

kan diskutere men grundlæggende tror jeg er nødt til at bede om noget mere fra både offentlige og private arbejdsgivere hvis vi skal få nedbragt

fra medlem af folketinget herre torsten gejl alternativet der har orlov har jeg modtaget

at han fra og med den toogtyvende november to tusind og nitten

hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne der er ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den enogtyvende november klokken ti jeg henviser til den dagsorden